vores værdier og begrænse vores frihed

at opbakningen til demokrati og ytringsfrihed er både meget stærk og meget bred jeg er særlig glad for at mange muslimske ledere deltog i marchen for det understreger at kampen ikke står mellem islam og

og vores efterretningstjenester har før forhindret terrorangreb

jeg har stor tillid til vores tjenester de gør et solidt

i paris som er relevante for vores efterretningstjenester derfor har

om der her og nu kan være behov for at styrke vores nationale tjenester om der er brug for nye redskaber eller nye ressourcer

vi kan sikre et endnu tættere samarbejde

uden for europa i eu skal vi se på hvordan vi kan blive endnu bedre til at samarbejde om at spore og tilbageholde terrorister der rejser mellem vores lande ind og ud af eu det handler for

udveksling af oplysninger om flypassagerer

alle ved også at det er et valgår men vi har jo stadig en del vi gerne vil nå

nu vil regeringen lægge nye forslag frem som skal skabe mere vækst det sker inden for nogle måneder vi er en regering som har gjort rigtig meget for at forbedre uddannelserne og nu er tiden kommet til de helt små børn også her kommer vi snart med konkrete forslag til bedre daginstitutioner og

i sidste uge blev regeringen og kommunerne enige om en aftale der giver kommunerne en håndsrækning i en særlig situation hvor der er mange flygtninge jeg mener helt grundlæggende

til danmark skal arbejde og

flygtninge og indvandrere kontanthjælp jeg mener at de skal arbejde mere for ydelsen helst på en arbejdsplads

skal vi skaffe nyttejob til dem

indgangen til to tusind og femten naturligvis glad for at kunne konstatere at det går fremad for dansk økonomi vi har nu haft vækst i fem kvartaler i træk flere er kommet i arbejde færre mangler et job regeringen er alt i alt klar med en plan for hvordan vi vil sætte ind for at sikre et trygt

sidste uge i paris først mod charlie hebdo og senere mod et jødisk

med at statsministeren nu sådan

oplevet med et angreb eksekveret i paris

og et formørket menneskesyn

beredskab vi har

ikke noget spørgsmål at stille i den sammenhæng men vil bare bruge lejligheden til på venstres vegne at give et tilsagn i forlængelse af det jeg sagde i sidste uge om at vi naturligvis er parat til at tage ansvaret for at finde de ressourcer der måtte være brug for for at gøre en solid efterretningstjeneste endnu stærkere jeg har jo ikke nogen mulighed for at have noget tæt indblik i det jeg

på alle måder men også konkret

om statsministeren har haft lejlighed til at tænke videre over det forslag som anders samuelsen stillede under partilederdebatten i sidste uge nemlig om

i den situation vi er i ikke kunne være formålstjenligt om statsministeren initierede et møde for folketingets politiske partier repræsenteret ved partilederne

kunne blive opdateret

det aktuelle trusselsbillede og vores aktuelle beredskab som et afsæt til at gøre

jeg tror det er vigtigt i en situation som den her at der netop

den opbakning fra venstre og regeringen og i øvrigt har vi

disse spørgsmål haft et meget godt samarbejde igennem mange år i forhold til det konkrete spørgsmål

lytter jeg altid gerne til hvad der

i folketinget i forhold til en debat om de her spørgsmål men jeg har egentlig en ganske klar fornemmelse af at det vi bør gøre nu først og fremmest er

få myndighederne til at vurdere om der er behov for yderligere ressourcer om der er behov for yderligere redskaber og så selvfølgelig med det i hånden komme tilbage og drøfte det med folketingets partier men først og fremmest er

tage de erfaringer med vi har

om der er behov for yderligere redskaber

uddybe det bare ganske kort vil jeg sige

det politimæssige forsvar man må må stille det spørgsmål

sendt i omegnen af en hundrede og ti unge

mit tilsagn men i kølvandet

jo egentlig også et beskedent ønske

så er der en anden diskussion ved siden af der handler om hvordan det her grundlæggende udfordrer vores samfund hvordan kan vi leve i et land hvor vi har tohundrede og tredivetusind muslimer

har valgt vores samfund og efterstræber de åbne værdier vores samfund hviler på

nogle der vil omkalfatre vort land

det kalder tror jeg på en række antiradikaliseringsinitiativer en række konkrete forslag nogle har vi stillet og ikke fået regeringens opbakning til blandt andet forslaget om forudgående tilladelse til udrejse og der opnår vi muligvis ikke nogen politisk enighed men

den første dimension

med de instrumenter og ressourcer de skal have skal vi gøre alt

men også fremadrettet hvis vi har brug for nye

være behov for og så vil vi naturligvis tage en grundig samtale med folketingets partier om både ressourcer og redskaber der er tiden for mig i hvert fald ikke til at vi afviser noget jeg synes vi skal have et åbent sind både i forhold til samarbejde med andre lande vores samarbejde med eu landene men også i forhold til de redskaber og ressourcer vi skal tage i anvendelse i i danmark

til dem der er ved at komme ud på et forkert spor men på den anden side også slår hårdt ned på dem som

tager passet fra dem som vi ved er på vej af sted

at hvis der er ikkestatsborgere der drager af sted

sikre på at de kan vende tilbage for det er muligt at vi tager opholdstilladelsen fra dem

så vi ikke har adgang til i dag men

ønske mig at statsministeren måske indholdsmæssigt ville forholde sig til

altså venstre dansk folkeparti liberal alliance og det konservative folkeparti har foreslået

i den her situation netop med afsæt i vurderinger fra politiets efterretningstjeneste og forsvarets efterretningstjeneste i forhold til brændpunkter rundtomkring i verden skulle sige at forudsætningen for overhovedet at udrejse til de områder

er at man har en forudgående tilladelse som selvfølgelig skal være enkel og ubureaukratisk at få hvis man har et lovligt ærinde fordi man rejser

er journalist eller andet men kan man ikke godtgøre at der er et formål med rejsen og rejser man alligevel skal man kunne straffes for vi vi er jo altså i en situation hvor vi ved at der er folk der er

og vi ved at der er folk der er kommet hjem og vi ved at de står i første række

og vi kan ikke løfte bevisbyrden for at de har deltaget i kamphandlinger som er som er strafbare vi er i en ekstraordinær situation det er baggrunden for at vi foreslår noget ekstraordinært og jeg spørger så statsministeren her om det vi har været vidne til måske kunne formå regeringen til også at ville tage dette ekstraordinære skridt sammen

opfølgning på

valget skal være vi er i sagens natur klar

udfylde vores parlamentariske ansvar indtil

udskrive et valg der må jeg sige at i forhold til det statsministeren sagde her bekymrer det mig lidt at statsministeren siger at man inden for nogle måneder vil komme med nogle vækstinitiativer det er unægtelig et udtryk for en anden aflæsning af hvor danmark er

hvert fald selv har regeringen har nu ad otte omgange nedjusteret vækstskønnene og vi skulle gerne undgå at

en niende gang vi kommer ind i to tusind og femten i økonomisk slæbegear og der er flere steder i landet hvor der har været diskuteret beskæftigelsesnedgang

der er steder i danmark hvor det bestemt er svært at få øje på optimismen når man taler om at der er et danmark man kender

i i danmark der er i bakgear og præget af mismod jeg synes det skriger på

at vi handler og bare for at være konkret

vi har

i ukraine som jo ikke er

snigende gældsgrader

jeg synes det kalder på handling

er enig i at vi her står med et betrængt erhverv som vi sidste år alle sammen var enige om havde et betydeligt vækstpotentiale kvitterer også for de initiativer

den øjeblikkelige situation er meget trængt med risiko for negativ afsmittende effekt også for den finansielle sektor deler statsministeren den vurdering at dansk landbrug er trængt

rigtig dårlige alle sammen men det er rigtig vigtigt at holde op med at tale dansk økonomi

på vej nederst samtidig er vi kommet ud af den henstilling

overholdt og det går bedre i

er også derfor at regeringen oven i de to vækstpakker vi har lavet planlægger yderligere yderligere tiltag i forhold til

er ganske enkelt forkert og jeg vil egentlig opfordre venstre til at holde op med at gøre det det er ikke fair over for danmark og dansk økonomi

og den situation der er er i ukraine vi

meget for dansk landbrug og jeg

en vækstpakke specifikt

konkrete midler for at finde nye markeder til

måde har vi meget fokus på landbruget men alle kan jo se

konkrete situation i

danmark vi kender lige i dag

og derfor er det ikke en konkurrence i hvem der har gjort hvad i fortiden jeg anerkender fuldt ud at ting går bedre nu end de har gjort det har vi et fælles ansvar for venstre har været der hver gang både dengang vi traf beslutninger mens vi var i regering og hvor socialdemokratiet holdt sig udenfor da selve grundstenen i at dansk økonomi

er robust blev lagt efterlønsreformen der var vi der og vi har været der i alle senere aftaler der har trukket den rigtige vej

at forholde sig til realiteterne jeg forstår at vi er enige om at vi har et landbrug der nu er trængt af ukrainekrisen og og regeringen har gjort nogle ting historisk på fødevareområdet og vi har selv været med men på trods af det har vi

helt enkelt hvad gør vi så ved det ser vi på

udvikling vi har nu

gennemført en række reformer som har været fornuftige for for danmark men når jeg siger det her med at jeg synes man skal passe på med at tale danmark ned i et sort hul

nogle af hans håndgangne mænd har været meget optaget af at

men det

som det også skal være et stort ansvar for de ting vi har gennemført konkret i forhold til landbruget synes

det vi har lavet

det er jo en konkret vækstplan for landbrug og fødevarer fremadrettet

store fælles forventninger til og konkret i forhold til landbruget og landbrugets markeder nu

for eksempel nogle landmænd derude som er hårdt trængt på indtjeningen som er så hårdt trængt på deres økonomi at de muligvis ikke har råd til at investere

har lånt pengene i nogle pengeinstitutter rundtomkring i egne af danmark hvor pengeinstitutterne er mere eksponerede

landmandsfamilier men for følgeerhverv for egne i danmark hvor det i forvejen ikke går godt og hvor beskæftigelsen er i tilbagegang

siger statsministeren så at man har gjort hvad der skulle gøres

før man iværksætter nogle vækstpolitiske forhandlinger venstre møder gerne op til dem

og det koster ingen penge at vi giver nogle mere konkurrencedygtige rammevilkår omkring harmonikrav omkring gødskningsregler og andet venstre er

at man nu bruger det forhold at man ikke udskriver valg til politisk

hvis vi blot skal bruge foråret her til at sidde og vente så svigter vi så spilder vi hinandens tid så svigter vi en udfordring uanset hvor godt det går kan det altid gå bedre og det er i hvert fald oplagt

til den sektor jeg her har nævnt og flere kunne nævnes

brug for at det skal gå bedre og det kalder på politisk

jo netop fundet en god balance hvor vi giver bedre muligheder for dansk landbrug uden at gå på kompromis med det

at vi ikke ødelægger vores miljø det er jo netop den balance som regeringen står for og som vi også har

ligger så jeg undrer mig lidt over at venstre efter at man egentlig har været med

at venstre stadig ønsker at vi skal have et landbrug i danmark

klare sig godt på det internationale marked men som også

bare var folk der blev dræbt i frankrig i sidste uge der er pårørende der nu savner

og franske værdier det er jo et anslag mod vestlige demokratier demokratier og vores værdier i al almindelighed

også et anslag mod mod danmark og de ting vi står for i danmark derfor synes jeg også det er på sin plads at der kigges på om

til de folk vi har i danmark til at arbejde mod

ekstremistiske miljøer og det er uanset om det er politi i al almindelighed

fe som statsministeren også er inde på

nye ressourcer jeg synes også det er godt at statsministeren siger at regeringen vil se på de nye redskaber

jeg håber det betyder at nogle af de ting regeringen også tidligere har afvist at

i forbindelse med spørgetimen her er at finde ud af om vi ser nogenlunde

for i den vestlige verden og i danmark

gerne stille et spørgsmål til statsministeren om om hun og regeringen ser på ytringsfriheden i danmark på samme måde som eksempelvis jyllands postens administrerende direktør

at ytringsfriheden er truet som aldrig før det pres mærker alle særlig

det er jo i forbindelse med at avisen vælger at sige at man ikke gør det man

ville have gjort fordi man simpelt hen tænker på på sit bladhus og sine medarbejdere og ønsker at beskytte dem det kan man jo sagtens forstå

ikke noget mærkeligt i men det betyder så også bare at den formelle ytringsfrihed vi godt nok har

der folk der afholder sig fra at gøre det de ellers ville

simpelt hen af frygt

de steder hvor de mener det kan ske der er radikaliserede personer og grupper der er ude efter at angribe vores

kan tage ytringsfriheden fra os vi

som vil have ytringsfrihed som vil have pressefrihed og vi opfatter det ikke som et individuelt gode som den enkelte skal kæmpe for men tværtimod som et kollektivt gode som vi skal kæmpe for

ikke bare vestens side men fra alle dele af verdens side

vi accepterer det ikke og vi kæmper for vores

der betyder at ting man ville have gjort

levede i frygt gør man ikke netop på grund af frygten det som jyllands postens chefredaktør meget åbenhjertigt synes jeg og egentlig meget ærligt går ud og siger

handler anderledes på grund af den her frygt det vil sige

i stand til at yde dem den følelse af beskyttelse der gør at de faktisk bruger den ytringsfrihed de formelt har

i virkeligheden gerne ville have statsministerens svar på for at finde ud af om vi ser ens på den trussel vi står over for

statsministeren er enig i det synspunkt

i dag er begrænset desværre af den frygt som mange lever med og af den selvcensur

meget politik på hvad lige præcis jyllands posten gør eller ikke gør og har så faste holdninger til hvad jyllands posten skal trykke eller ikke trykke

at man begynder at pålægge sig sig selv censur i forhold til hvad man kan gøre og ikke gøre og måske er

i den her situation jeg må så også konstatere at når jeg ser de danske aviser de danske medier

set resten af verdens aviser men kigget på noget af hvad der foregår i resten af verden

vi gerne vil så jo der er en risiko for selvcensur jo der er nogle der gerne vil vores ytringsfrihed til livs men det svar vi har set fra europas

ytringsfrihed og det skal

det jyllands posten fortæller offentligheden

at statsministeren skal svare på det statsministeren bliver spurgt

erkende at der finder selvcensur selvcensur sted

noget andet end at der er risiko

så er vi jo kommet derud hvor vi ikke har en ytringsfrihed der er reel for i hvert fald en dels vedkommende

end hvis der i citationstegn blot var en risiko det er hårdt nok men hvis vi allerede er kommet dertil at vi erkender at der er mediehuse der foretager selvcensur på grund af frygt og ikke fordi de vurderer at det ville være forkert af dem at skrive det ene

så har vi jo ikke givet dem den sikkerhed

det jeg stiller spørgsmål til statsministeren om er statsministeren enig i at det er

at danske medier måske på nær jyllands posten som

har trykt præcis det de gerne ville i løbet af den her uge og har udtrykt sig på den måde de gerne ville

og forlange noget af medierne

og grundlæggende værdier er det vigtigt at vi står sammen på tværs af politiske skel

politiske uenigheder og gøre det der virker

de her ekstremistiske miljøer også i danmark

men i dem der bakker op om demokratiet og de demokratiske værdier og de frie samfund

statsministeren også understregede i sin indledning

og den politiindsats der skal laves og på den baggrund se om vi kan gøre tingene bedre

at se så mange mennesker på gaden sammen over tre millioner mennesker tror jeg

både i europa men måske også i danmark og

i folketinget som muligt om en fælles indsats ud over lovforslaget om syrienskrigerne

at der er en vej tilbage for dem hvis de ønsker at komme ud af de ekstremistiske miljøer hvis de ønsker at gemme sig for

gerne samarbejde med dem med deres forældre

ud af det men budskabet er på den anden side også

så vil vi tage deres opholdstilladelse

et ganske enkelt budskab til de unge lad være

komme i gang med de ekstremistiske miljøer

udvide de redskaber der er til rådighed for vores tjenester både med hensyn til beføjelser og ressourcer

i modsætning til andre tidspunkter stille sig

og samlet indsats her i folketinget

synes jeg egentlig statsministeren kunne vise sig lidt mere statsmandsagtig

som liberal alliances leder tidligere

danske indsats mod terror og radikalisering

når vi arbejder sammen med andre tjenester

tjenesterne og jeg synes netop i den her situation at

er værd at understrege at vi har gjort på det her område alle de beføjelser der er givet til tjenesterne over de seneste år har været velbegrundet

vi har kunnet forhindre konkrete terrorangreb

og derfor håber jeg selvfølgelig at det også

af alle parter bliver taget med i det videre arbejde i forhold til at styrke vores tjenester det er vigtigt

konkrete

er behov for yderligere ressourcer og når vi har svaret på det vil vi selvfølgelig vende tilbage til folketingets partier

at vi også følger situationen tæt justitsministeren har

for eksempel de jødiske samfund for at være sikker på at der er den fornødne kontrol

for ytringsfriheden og for friheden i det hele taget det er vel nok det stærkeste signal stærkeste signal vi kan sende til de ekstremister der stod bag det her frygtelige terrorangreb

massakre i paris nemlig at deres had

mellem vesten og islam sådan

men at skillelinjen går mellem dem der vil demokratiet

vi oplevede i i forbindelse med den forfærdelige massakre på i norge nemlig at nordmændene blev endnu mere samlede end før det skyldtes jo ikke mindst den socialdemokratiske statsminister stoltenberg og de signaler han sendte nemlig at hadet og frygten skal mødes med mere åbenhed og mere demokrati at det stærkeste af alle våben er det frie ord og demokratiet jeg synes det var nogle meget stærke ord der kom fra

stoltenberg og jeg vil gerne høre statsministerens tanker om hvordan vi i danmark kan reagere på en måde hvor vi styrker åbenheden og hvor vi styrker demokratiet

synes jeg vi skal gå forrest alle sammen med et godt eksempel vi kan sagtens være forskellige vi kan diskutere tingene

holder sammen om ytringsfriheden og siger at det

forsvare og jeg er fuld af beundring for det danske folketing de danske partiledere som i løbet af den seneste uge

et stærkt signal fra danmark

alle har udtalt sig på og det er stærkt

er at man er effektiv i forhold til at beskytte sig selv det vil sige at man har

beføjelserne og det har været meget vigtigt

danmark beskytte danske interesser og dermed også vores demokrati og frihed

af demokrati og frihed handler både om

og om konstant

den retsstat som beskytter vores frihedsrettigheder vi har hørt politikere tale om at indføre nødret

da danmark var besat af tyskerne vi har hørt debattører tale om at frihedsrettighederne ikke skal gælde for alle det er muligt at de ting er sagt i affekt og vrede over det vi har oplevet men jeg tror at det er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

bekymret for deres sikkerhed det er meget alvorligt vi har også set moskeer

sverige jeg kan forstå at justitsministeren

har taget initiativ til et møde med

statsministerens tanker om at der er politikere der som reaktion på det forfærdelige der er sket begynder at tale om at begrænse vores frihed

i paris jeg har bedt de danske myndigheder om at se på om

i form af ressourcer men også i form af

enighed der har været om at styrke ytringsfriheden demokratiet og forsvaret for forskelligheden

afsmittende effekt når det handler om

det vi ser i den her situation er jo at de beføjelser som vi over de seneste år har givet vores tjenester

men det har været nyttige og rigtige redskaber som også på en meget konkret måde

de frihedsrettigheder som netop er dem vi kæmper for men det jeg vil bruge mit sidste spørgsmål til

noget helt andet det handler ikke om paris

sige at der er behov for flere reformer i stil med

dagpenge og tilbagetrækningsreformen

så for eksempel folkepensionister som da i den grad har

jeg vil gerne spørge om statsministeren er enig med de radikale og enig med

i at der er behov for flere reformer i stil med

for nogle reformer jeg ved at utrygheden blandt danskerne er stigende jeg synes det ville være rigtig fint hvis statsministeren før valget kunne komme med en klar melding

af vores tjenester de selv samme tjenester som forhindrer konkrete terrorangreb i danmark

at den brede opbakning som der givet udtryk

når vi kommer til en situation hvor vi skal begynde at diskutere øgede beføjelser og ressourcer det vil være rigtig rigtig godt i forhold til det konkrete

økonomi og indenrigsministerens udtalelser har økonomi og indenrigsministeren jo fuldstændig ret i at vi skal gå til en situation hvor færre er forsørget af vores samfund og hvor flere er på arbejdsmarkedet og jeg håber jo egentlig at fru johanne schmidt nielsen er helt enig i

arbejdsfællesskabet jo bedre er det for vores samfund

har en ambition om at vi skal have flere der er på arbejdsmarkedet end der bliver forsørget at vi skal op mod at have tre millioner mennesker der er på arbejdsmarkedet der er forsørget

helt sikker på at vi ikke har set den sidste reform i det danske samfund

enhedslisten formentlig vil være imod ligegyldigt hvilken reform der

så

demokratiet og ytringsfriheden de værdier som vi sidder

man ikke vinde over på den lange bane det betyder ikke at vi ikke kan være under pres undervejs og det har vi også været på tidligere tidspunkter både under anden verdenskrig men også op igennem ikke mindst

og krænkelser af det ligeværd som vi bygger vores samfund på så det er vigtigt at sende et signal synes jeg ud i hele landet og ikke mindst til vores unge som jeg ved diskuterer det her på kryds og tværs og som

et signal om håb og

også det signal som jeg har hørt tydeligst i dag og i dagene efter det forfærdelige terroranslag

herre lars løkke rasmussen og også

rejste det spørgsmål som jeg

under partilederrunden nemlig om vi ikke hurtigt kan få en indkaldelse fra statsministeren

en fælles drøftelse partierne på tværs jeg kan forstå

er kommet et løfte om at når de informationer som statsministeren i øjeblikket er

indkaldt på det tidspunkt

trods alt igen have en uddybning af

alene i den debat som vi har haft nu her i salen i dag er det jo tydeligt at der er forskellige ting som bekymrer os der er nogle fællesnævnere men der er også forskellige ting og forskellige vinkler vi har

til statsministeren at vi alle sammen rækker hånden frem og siger kan vi ikke godt komme til et møde men vi ved jo også godt at

politiet forsvarets efterretningstjeneste

naturligt at tage en samtale med folketingets partier og jeg synes jo at når vi lytter til debatten i dag

entydigt at

i den rigtige rækkefølge altså at man først får myndighedernes vurdering af om der er behov for nye tiltag og derefter tager

eller man sidder i regering eller man er statsminister

som definerer

sidste ende også beslutter gennem folketinget hvad der er rammerne for vores demokrati

en fælles åben politisk drøftelse der er emner som er blevet rejst af andre her i salen i dag

på spil vi kan diskutere og være enige om at vi skal værne om ytringsfriheden men der er diskussion om hvordan

et eksempel på det der er også

indhenter informationer hvad kan vi gøre i forhold til indrejseforbud

forbryder sig mod demokratiet eller helt konkret hvorfor er det religiøse forkyndere for eksempel har nemmere adgang til at få opholdstilladelse i danmark end alle andre har så der er en bred vifte af

er jo politiske drøftelser som vi lige så godt kunne tage nu og her ikke mindst i en tid

gå alvorligt og konkret til værks derfor har jeg bedt myndighederne om at vurdere om der er behov for yderligere redskaber når vi har den vurdering

taler jeg naturligvis med folketingets partier om det det er og bliver den rigtige fremgangsmåde hvis vi gerne vil være resultatorienterede og ikke bare er interesseret i et møde hvor det skal handle om alle mulige ting vi ønsker konkrete resultater og vi ønsker selvfølgelig at drøfte det her med folketingets partier på en

hvis forslaget kommer fra det forkerte sted og det ikke kommer fra statsministeren hvad ved jeg

fint nok vi ses jo så i hvert fald efter at informationerne er

jeg har endvidere modtaget indstilling om at anden stedfortræder for dansk folkeparti i nordjyllands storkreds ib poulsen godkendes som midlertidigt medlem af folketinget fra og med den tyvende januar to tusind og femten i anledning af morten marinus orlov det bemærkes at første stedfortræder har meddelt at hun ikke ønsker at indtræde

da

betragter jeg tingets samtykke

til på torsdag den femtende januar to tusind og femten jeg giver først ordet til

er vi meget meget langt fra den målsætning som man har tilsluttet sig i fn

to grader

anden side heller ikke meget tvivl om at hvis

der nævnes en række succesrige resultater et af de mest markante er måske den meget store andel af den danske elforsyning som allerede i dag leveres i form af vedvarende energi primært vindenergi

en rigtig succeshistorie der faktisk på mange områder står fuldstændig i modsætning til de påstande der ofte fremføres i debatten nemlig at vindenergi aldrig nogen sinde kan blive en sikker leverandør af el til vores forsyninger og det er også et

på det givetvis vil føre til at man

situation i danmark at det er lykkedes for os at fastholde de målsætninger der lå i energiforliget både de målsætninger der vedrører omstilling til vedvarende energi og de målsætninger der handler om reduktion i

videre og i hvert fald når

scenarier vi skal arbejde på fremadrettet

et udmærket analysearbejde af energistyrelsen som peger på at der er gode muligheder for via et vind eller brintscenarie

det som også er karakteristisk

scenarie vi vil vælge og der må man jo bare sige at hvis

el bliver en vigtig del

energiudfordringen både i transportsektoren

varmesektoren så er vi faktisk nødt til at træffe beslutninger

ellers risikerer vi at vi i varmesektoren investerer i andre og dårligere løsninger end det for eksempel at investere i varmepumper og vi risikerer også at den indførelse af elbiler som er en vigtig del af

det kunne være passende på det her tidspunkt at få en klar tilkendegivelse fra regeringen af

et scenarie man ser for sig som løsningen overgangen til vedvarende energier det der

os uafhængige af fossile brændstoffer hvornår har man tænkt sig at tage de

skal vi i gang med at diskutere for alvor

at der ikke i de kommende år træffes beslutninger som gør det vanskeligere og dyrere at vælge for eksempel et brint eller for

vindscenarie jeg skrev tidligere på året en kronik i politiken hvor jeg argumenterede for at danmark bør satse på en udvikling der ligner energistyrelsens vindscenarie det gjorde jeg for at rejse debatten om hvad for en hovedkurs der skal lægges for den grønne omstilling

i danmark en meget ambitiøs målsætning om at være fri for fossile brændsler i

og halvtreds og realiseringen af en målsætning der er så ambitiøs

det kræver et markant ændret energisystem

til globalt klima og miljø og det er vigtigt at tænke langsigtet for at nå målsætningerne

vi naturligvis også alle sammen enige i

tidligere på året en rapport med scenarier for danmarks energiforsyning frem mod

og halvtreds rapporten viser jo at omstilling til et energisystem uden brug af fossile brændsler i

og halvtreds er mulig for danmark uden at det indebærer en kæmperegning

energisystemet er en sund investering

men vejen frem mod det her energisystem der ikke bruger fossile brændsler er ikke entydig der er om jeg så må sige mange veje der

og en biomassevej

brændselsorienteret system altså lidt

bare uden fossile brændsler hvis vi går vindvejen jamen så peger

og halvtreds har en størrelse så danmark selv kan producere den nødvendige

afhængig af en stor import af biomasse i fremtiden og det kan have de samme problematikker i sig som import af fossile brændsler altså bæredygtighed

synes det er relevant at rejse to spørgsmål skal vi overhovedet vælge et hovedspor hvornår skal valget træffes

ikke at vælge og bare lade udviklingen flyde risikerer vi fejlinvesteringer

vi bedre indrette virkemidler så de ikke stritter i modstridende retninger og potentielt giver fejlinvesteringer eller afhængighed af

i energiområdet er jo typisk meget langvarige det andet spørgsmål

det svært at svare helt så præcist på vi har med energiaftalen en køreplan der rækker frem til

ifølge vores nuværende energiaftale skal der i to tusind og atten forhandles om en ny aftale efter

når jeg har rejst debatten

det fordi det er kompliceret stof og jeg synes det kræver god tid til overvejelse ser vi frem imod

nogle vigtige overvejelser at huske på først og fremmest er det vigtigt at pointere at der er mange fælles elementer i energisystemet uanset om man vælger vindvejen eller biomassevejen man kan også sige at fælles for

og tyve

er energibesparelser og energieffektiviseringer vigtige uanset hvilken fremtid vi kigger på

vi blive mere ressourceeffektive

det positive spor vi allerede er på

også på biomassevejen er en væsentlig mængde el produceret fra vind og sol landene omkring os udbygger også med vedvarende energikilder vi kigger ind i et nordeuropæisk system

kan ske ved hjælp af elbiler og teknologier som dem er faktisk små columbusæg de hjælper med at indpasse elektricitet produceret

vedvarende løsninger men de er også meget effektive løsninger de effektiviserer energiforbruget ressourceforbruget uanset den øvrige udvikling

betale sig at bruge de her nye teknologier end at lade være kigger vi på perioden efter

de meget langsigtede investeringer man især skal være forsigtig med et stort centralt kraftværk eller en kabelforbindelse til udlandet er et eksempel på projekter

at planlægge det er projekter der har meget lange levetider

faste rammevilkår så vi sikrer holdbare

det har stor betydning hvor store mængder vindkraft der skal være i systemet for den dimensionering der er altså nogle forskellige typer valg foran os

vil afhænge af den langsigtede udvikling af energisystemet derfor er

vi fortsætter debatten fortsætter analysearbejdet og har et godt grundlag for at træffe beslutninger efter

af havmøllerapporten så vi kan finde de bedste placeringer til fremtidens havvindmølleparker tilsvarende skal vi se på hvordan kuludfasningen eventuelt kan fremskyndes og med finansloven

der sat penge af til demonstration af store varmepumper så vi kan sikre en positiv udvikling for en teknologi som jeg er fuldstændig overbevist

generelt er der behov for at følge teknologiudviklingen tæt men det indebærer også at de teknologikataloger som er en væsentlig del af grundlaget for det fremadrettede arbejde hele tiden skal ajourføres og jeg forventer at der i løbet af kort tid kommer opdaterede

senere på året for alle de øvrige teknologier

altså allerede i gang med det forberedende arbejde til en ny aftale der skal lægge rammerne når den nuværende udløber afslutningsvis må jeg gentage at min udmelding i politiken

en satsning på vindkraft er et indspark til debatten omkring danmarks forsat grønne omstilling på længere sigt hvor målet er et energisystem uden brug af fossile brændsler

vi også får taget godt og grundigt hul på den herinde i dag udmøntningen af konkrete forslag til omstillingen skal bygges på analyser grundige analyser

scenarie er et nyttigt redskab men det skal suppleres med yderligere analyser og virkemidler for at

beslutninger på for nye initiativer

med et solidt grundlag er det målsætningen at vi kan udmønte en klar ramme

det valg er jo afgørende for hvilke investeringer man skal

jo i virkeligheden til at træffe nogle ganske bestemte politiske beslutninger som vi måske ikke har lyst

at træffe politiske beslutninger om

er noget underligt planøkonomisk skidt

det er langt klogere at overlade det til markedskræfterne at afgøre det til det må jeg bare i al stilfærdighed sige at uanset hvad

et elselskab eller fjernvarmeselskab kan opfattes som den økonomisk mest

helt afgørende at der i de beslutninger også inddrages spørgsmålet om miljøkonsekvenser

det har jo sådan set også i rigtig rigtig mange år været det som har karakteriseret den danske energipolitik nemlig at vi godt var klar over at vi var nødt til at træffe beslutninger og planlægge fordi der var tale om nogle investeringer som var meget meget langsigtede

også i al stilfærdighed sige at

er natur og miljø og de love der regulerer den slags relativt ligeglade

markedsøkonomien og de markedsøkonomiske beregninger tilsiger man skal gøre her og nu vi skal

energipolitisk og miljømæssig udfordring når jeg så måske synes at ministeren godt kunne vove sig lidt mere frem i skoene

ved at man for eksempel i fjernvarmesektoren står over for nogle

investeringer der kan få ganske afgørende betydning for i hvor stor udstrækning vi er i stand til at nyttiggøre den danske vindel i fjernvarmeproduktionen i fremtiden det er fuldstændig afgørende at man i dag

og det er jo beslutninger som det også er fornuftigt

også nu vi kan konstatere at en af ulemperne ved at være

den overskydende elproduktion i de perioder hvor

har taget magten lidt rigeligt

tanke og man snakker også om at hvis man kan forbedre transmissionssystemerne og få et velfungerende

på europæisk plan så vil det være en meget vigtig del af løsningen problemet er

at en lagring i fjernvarmesektoren er en meget meget god og fornuftig løsning der ovenikøbet kan føre til

og klimamæssigt bæredygtig fjernvarmesektor i danmark det er jo helt oplagt

spørgsmål om at sikre at el enten direkte eller i form af brint får en langt mere central placering i den danske transportsektor end det har haft indtil nu det er jo også et af de områder hvor man kan sige at

der må man bare i al stilfærdighed sige at vi traf gode og fornuftige beslutninger i forbindelse

i forbindelse med en anden diskussion om en lidt anden problemstilling vi havde fik indføjet at vi skulle fremrykke at gøre noget i forhold til satser og takster for at give varmepumper en bedre konkurrencemulighed og det er også godt at regeringen har lovet at gøre et eller andet

elbiler men vi mangler sådan set at få konkrete løsninger på banen

også godt nok at noget tyder på at det langt om længe er lykkedes ministeren at blive enig med europa kommissionen om hvordan vi kan støtte solenergien i fremtiden

jo ikke godt nok at vi stadig ikke har en strategi for hvordan vi i langt større udstrækning kan bruge solenergi som et supplement

udfordring som man ikke er stand til at

i hvert fald ikke fuldt og helt og det andet er at

et forsyningsmæssigt problem der kan man jo trøste sig med at de klimaforandringer som allerede er kommet og

med vind det behøver man jo ikke at være bekymret for så der kan man sige at en del af problemet

frem til fortsatte drøftelser med regeringen om hvordan vi kommer videre med de elementer som vi blandt andet fik sat i søen med finansloven og det understreger jo at selv om der i

brændsler som stadig måtte være tilbage i den danske undergrund for

i nordsøen eller skifergas når vi kommer til det tidspunkt hvor vi ikke længere skal

det er jo stadig væk store værdier der ligger og det er en stor indtægt for statskassen i dag og det kan det også være til den tid hvad mener enhedslisten der skal ske med de forekomster

tid

andet derfor er vi i enhedslisten lodret imod de ideer og tanker der ligger om

selv om det skulle vise sig at være muligt at skabe en indtægt

mikkel dencker har ret i at vi i fremtiden har en udfordring med at etablere en økonomi i danmark der gør at vi ikke er afhængige af i forhold til at holde gang i

sikkert også længere tid end jeg kunne ønske mig men det er realiteten at det ender sådan

dobbeltmoralsk at enhedslisten jo gladelig er med til at bruge de penge der i dag kommer ind fra nordsøolien

forbedre jernbanenettet burde enhedslisten så ikke

der skal ske efter to tusind og

afgørelserne ud fra det vi i dag ved og der er for mig at se ud fra

tvivl om at det der handler om

tage afsæt i mere vindenergi mere solenergi er den rigtige vej at gå

tror jeg at herre lars christian lilleholt har ret i

have vores energimiks og så kan man ikke tage den teknologi med ind fordi man har lagt sig fast på noget andet er det derfor ikke hensigtsmæssigt at man venter og lader

er beslutningerne nogle som rækker langt ud i fremtiden

oppe i aalborg havde en heftig debat om hvorvidt vi skulle bruge flere penge på at brænde affald af vi tabte den diskussion fra

side fordi alle andre var enige om at vi skulle brænde mere affald af nu er alle enige om at vi skal bruge det affald til noget andet men vi hænger altså stadig væk på en regning som

biomasse hvor biomasse

skal spille den helt afgørende rolle så er der bio

rapporter om det her og analyser af det det er vigtigt

vi kan håndtere den fremadrettede klima og energipolitik men jeg synes måske også nok at det er lidt tidligt at lægge sig helt fast på hvad det er for et scenarie der skal være efter to tusind og tyve der sker rigtig meget på energiområdet

forskning udvikling som kommer til at påvirke

derfor er det alt alt for tidligt at vurdere det her og træffe beslutning men det er godt at have en diskussion om hvad det er for scenarier der er mulighed for at vælge det synes vi i venstre er fornuftigt og vi deler også ministerens holdning

at vi som politikere er klædt så godt på som overhovedet muligt når vi skal træffe beslutninger

men jeg er også af den opfattelse at nogle af de ringeste til at vurdere hvad det rigtige at

politikerne vi har jo ikke forstand på det her vi har nogle politiske holdninger til hvad vi gerne vil men når det handler om

der skal ske på energiområdet fremadrettet

og til at træffe beslutninger om hvad der er det rigtige at gøre derfor er det også vores opfattelse at vi langt mere end i dag skal bruge markedet til at afgøre hvad det er for beslutninger vi skal træffe vi skal udbyde vedvarende energi og dermed sikre at vi får de lavest mulige omkostninger når vi gennemfører den grønne omstilling for en af de store udfordringer ved den grønne omstilling

økonomien det er den pris der er forbundet med at gennemføre den grønne

det er ikke mindst de konkurrenceudsatte virksomheder der er udsat for det regningen for

bare siden vi indgik energiaftalen i to tusind og tolv

er den steget voldsomt der sker noget på energiområdet hele tiden vi ser aktuelt hvordan olieprisen

tæt på at være halveret

til hvad vi forestillede os da vi indgik energiaftalen fremkomsten af skiftergas i usa betyder også at der er pres på

det er vi simpelt hen nødt til at tage bestik af hertil kommer jo også at vi i danmark er stærkt påvirket af

i eu

ganske flot levet op til de aftaler som eu har gennemført både stats og regeringscheferne og klima og energiministrene er jo enedes om meget meget flotte målsætninger under den tidligere regering med den danske statsminister og klima og energiminister i spidsen lykkedes det at enes om

3x20 målene tyve procent vedvarende energi i to tusind og tyve tyve procent

mere energieffektivitet det var jo ganske flotte målsætninger og vi har med energiaftalen leveret varen men senest har vi så set at eus

og tyve ja vi når faktisk otte og tredive procent vedvarende energi i to tusind og tyve det betyder at vi er langt langt foran eu målene i to tusind og tyve

er for en klima og energipolitik vi skal føre i perioden

klima og energipolitik men det betyder ikke vi skal sætte alting i stå fra to tusind og tyve vi skal bare gennemføre det med en form for sund fornuft vi kan også kalde det

som om herre lars christian lilleholt pludselig glemmer alt det han ved i

det er et system som er styret af afgifter og tilskud og så videre i dag hvis man så siger at

så får vi da også de skævvridninger som vi ser i dag jeg synes det havde været interessant

som vi kommer til at efterlade til

generationer men jo også for det der sker der skal ikke være nogen tvivl om at for os

er det meget meget centralt og meget meget vigtigt at vi holder fast i og bliver ved med at diskutere vores målsætning om at vi skal være fuldstændig fri af fossile brændsler i

og halvtreds hvordan kommer vi bedst derhen hvordan skal det tilrettelægges det kan vi så at sige ikke diskutere

ikke mindst i nogle af verdens fattigste lande

er alt alt for mange borgere herhjemme som har stiftet bekendtskab med det som i gamle dage blev kaldt ekstreme vejrfænomener men som mere og mere ligner dagligdagsforeteelser eller i hvert fald noget vi oplever langt langt hyppigere det gode ved de scenarier som vi har diskuteret et par gange i dag det som energistyrelsen har regnet på er at de viser

set både er teknisk og økonomisk muligt at omstille til et fossilfrit samfund

det de så også siger er at der er flere forskellige måder man kan gøre det på og selvfølgelig er det det vi så i dag

diskuterer det synes jeg ikke at man kan gå for tidligt i gang med

at lave fejlinvesteringer men det er også klart at vi

diskutere det præcise energimiks det var også det der

affødte at vi da ministeren rejste debatten om vindscenariet fik en god snak om hvad det var i vindscenariet som vi faktisk sætter pris på blandt andet det

skaber tusindvis af arbejdspladser i

vi skaber rigtig meget eksport vi har en førerposition som vi selvfølgelig skal passe på men om det lige præcis skal være vindscenariet eller om der skal være en lille smule mere sol fordi det viser sig at

kan vi ikke afgøre på nuværende tidspunkt til gengæld

der heldigvis også mange fællesnævnere

diskuterer det derude og den ene siger at nu skal vi udbygge så

at der skal udbygges med vind ja selvfølgelig skal der udbygges med vind

er at vi skal have mere vindkraft

både fordi det er en god måde

etablere en ny kapacitet i dag

landvind billigere end at lave nye kulkraftværker

at vi skal tage ned og så høste det at vinden heldigvis blæser gratis og at vi derfor har en rigtig god energikilde

er også udfordringer ved den energikilde

at vi skal være bedre til at indpasse det i vores eksisterende system den elektricitet der jo kommer som det populært siges som vinden blæser skal vi være bedre til at bruge på tidspunkter hvor den er billig gennem intelligente systemer og vi skal være bedre til at bruge den i varmesektoren som vi har taget skridt til blandt andet med den seneste finanslovsaftale vi skal i det hele taget være bedre til at lagre den energi

når afgifts og tilskudsanalysen kommer men jo også på en opdatering af det grundlag vi så at sige skal træffe vores beslutninger på forud for den ny energiaftale som jo senest

i to tusind og atten men som vi lige så godt kan gå i gang med at diskutere grundlaget for allerede nu

vi er i den situation at vi hvis vi gør det

skabe rigtige mange flere arbejdspladser end dem vi kender til i dag det kan betyde at det her bliver et endnu større eksporteventyr for danmark det kan betyde at vi er med til at lave nogle af de løsninger som resten af verden gerne vil købe og som forhåbentlig betyder at vi kan aflevere et klima i bedre balance til vores børn og børnebørn jeg skal på vegne af en række partier læse følgende forslag til vedtagelse op

til vedtagelse det er afgørende for de langsigtede investeringer i energisektoren at der

stabile rammevilkår og tillid til at energipolitikken hviler på et solidt grundlag derfor opfordrer folketinget regeringen til at etablere det nødvendige videngrundlag i god tid inden parterne bag energiaftalen fra to tusind og tolv optager drøftelser om konkrete supplerende initiativer for perioden efter

dansk folkeparti om en togfond hvor vi bruger fællesskabets penge kan man sige vores fælles

vi vil meget gerne udnytte de økonomiske muligheder og hvorvidt vi også skal gøre det i to tusind og halvtreds som jo er

meget langt ude i fremtiden synes jeg ikke vi skal lægge os fast på nu det vigtige for os er punkt nummer en at vi i danmark

forfølger i eu i fn i alle internationale relevante fora

som betyder at vi skal have alle lande til at reducere deres brug af fossile brændsler mit håb er da

fordi det er noget værre stads noget syndigt noget

vi ikke få et mere klart svar på hvad socialdemokratiet mener i dag

olie om man vil ude i nordsøen også bliver brugt til fælles goder det synes jeg er vigtigt men diskussionen om hvor lang tid der går inden der ikke længere skal brændes fossile brændsler af i den her verden afhænger jo i høj grad af hvor ambitiøse og hvor hurtigt vi kan få internationale aftaler som forhåbentlig og formodentlig kommer til at begrænse efterspørgslen

el og varmeforsyningen det er en ambition som enhedslisten og andre partier her i tinget bakker op om og som jeg forstår enhedslisten er formålet med den debat vi har i dag at få regeringen til at forklare hvordan man vil opnå det her mål til at understøtte regeringens ambition har energistyrelsen udarbejdet en række scenarier som belyser forskellige måder at opbygge energisystemet på med forskellig vægtning af de grønne energier som mulige veje der fører til danmark som fossilfrit samfund

de her udarbejdelser af scenarier

indeholder også beregninger på prisen

hen er dyrere end fossile brændsler

i dansk folkeparti deler vi ikke regeringens og enhedslistens fossilfri ambitioner i dansk folkeparti finder vi det derfor heller ikke særlig vigtigt at der bliver lavet detaljerede planer for hvordan regeringens ambition kan opnås nej for dansk folkeparti er det vigtigste at danmark har en sikker og stabil energiforsyning og ikke mindst at danskerne og danske virksomheder har adgang til den billigst mulige energi

naturligt for os at fossile brændsler indgår i den danske energiforsyning lige så længe der ikke er billigere og lige så sikre og stabile alternativer og det er der ikke nu i dansk folkeparti er vi bestemt ikke modstandere af grøn energi grøn energi kan indgå i energiforsyningen på lige fod med fossil energi

skal altid kunne tåle at blive målt på prisen i forhold til fossile brændsler kan de grønne energiformer ikke det ja så skal der benyttes fossile brændsler

det betyder ikke at vi udelukker at der kan komme et fossilfrit danmark på et tidspunkt men det kan bare ikke blive

sig selv for os lige så længe grønne energiformer ikke er lige så stabile

lige så billige som de fossile brændsler ja så mener vi at der skal benyttes fossile brændsler i danmark konsekvensen af at følge regeringens og enhedslistens strategi er at danske husholdninger og virksomheder tvinges til at forbruge dyrere energi end de behøver for en almindelig husholdning betyder en større el og varmeregning at man har færre penge tilovers til de ting der er sjovere end at betale elregningen for virksomhederne betyder højere energipriser at konkurrenceevnen bliver forringet og det fører til højere arbejdsløshed i danmark det er ikke en rimelig pris at betale for en overambitiøs klimapolitik vi får et fattigere danmark hvis man gennemfører den fossilfri ambition og det er ikke det som dansk folkeparti ønsker til sidst skal jeg fremsætte et forslag til vedtagelse og det er på vegne af dansk folkeparti

herre villum christensen fra liberal alliance det lyder sådan her

er af stor betydning for hele samfundet

således at hensynet til lavest mulig pris og en sikker og stabil energiforsyning er de afgørende parametre fossile brændsler skal på lige fod med fossilfri energi indgå i overvejelserne om tilrettelæggelsen af den mest hensigtsmæssige

vi bruger nu at vi ikke har så travlt med at afskaffe den fossile energi på det her tidspunkt handler om

så er danmarks bidrag til til de klimaeffekter

i den tro at vi kan redde hele verden det kan vi ikke vi skal også tænke på

billig energi

udvikle de naturkræfter vi har i danmark til at kunne afgive energi til os så kan vi også

skulle blive afhængige af at importere gas fra rusland det har vi ikke lyst til derfor kunne

særlig påvirkning på klimaet hvis man antager

har nogen påvirkning overhovedet så hvis vi skal tage endnu

religiøs renselse af

dmi og andre forskere peger jo på at fremtidens vejr kan byde på

som vi lige har haft derfor er vi glade for at danmark har en ambitiøs grøn politik en grøn energipolitik som gør noget ved problemet

problemer men det at vi gør noget ved problemet skaber jo samtidig tusindvis af job i den grønne industri og det skaber masser af løsninger som vi kan eksportere og

være med til at påvirke andre landes tilgang

og der er simpelt hen job i at gå forrest og udvikle løsninger allerede sidste år kom op imod fyrre procent af strømmen fra vindenergi og i to tusind og tyve vil det være mindst halvtreds procent det endelige mål er jo som bekendt

det radikale venstre arbejder vi for en grøn fremtid vi er sikre på det er prisen værd

enhedslisten spørger så hvad de næste skridt skal være når det nuværende forlig udløber i

i to tusind og atten først der skal vi endelig beslutte det men der er jo intet galt i at komme i gang med diskussionen

i dag men også i forhold til de scenarier som energistyrelsen har fremlagt for det radikale venstre er der ingen tvivl om at vi skal udbygge

vi tror i særlig grad på vindscenariet hvor vi udbygger antallet af vindmøller

vind skal være den eneste energikilde men fordi for eksempel biobrændsel jo har den udfordring at vi i så fald ville komme til

importere meget fra udlandet og det lægger et pres på verdens naturressourcer i det hele taget

kræver det også at vi bruger strøm i vores varmeproduktion og transport meget mere end vi gør i dag

finansloven hvor vi sammen med enhedslisten fik afsat penge til varmepumper og det betyder jo at vi kan bruge strøm fra vindmøller til at lave varme med og vi skal have mere af den slags derfor foregår der en lang række analyser

i klima og energiministeriet der skal belyse hvordan vi bedst udbygger den grønne energi i de kommende år vi glæder os til

arbejde også her i folketinget og vi håber på at vi kan få det brede forlig og dermed sikre at investeringsrammerne

vi støtter selvfølgelig op om den tekst vi selv har været med til at

glæder os til

om at vi skal være fossilfrit i to tusind og halvtreds

er den her energiaftale vi

det er i realiteten en en ombygning af vores samfund vi er i gang med det er en er en ombygning som

behov for det enhver ombygning

behov for nemlig arbejdskraft

positivt på at få den her debat i folketinget

en ting som sf har lagt meget vægt på

i finanslovsaftalen og det er at vi får en debat om vores energifremtid

jo blandt andet med udgangspunkt i de her scenarier om hvilken energifremtid

jeg synes at debatten her jo er udmærket og hvis vi så i løbet af en måneds tid

får oplysningsbevillingen udmøntet hvordan organisationer foreninger og borgere kan arrangere debatter om hvordan vi får den energifremtid så ville vi være kommet

et godt stykke i retning af at involvere befolkningen i de her overvejelser

at få en bred del af befolkningen til at være med i den her diskussion også med alle de argumenter fra dem der synes

fire scenarier op som som man vælger imellem men der er sat nogle sigtelinjer op som man er nødt til også

begynde at arbejde på hvor er det henne hvor ligger vores pil vores pil ligger på vindscenariet mener vi

for lidt solenergi i det her det mener vi ikke fordi vi bare digter det men fordi vi

er billigere end det har været beregnet indtil nu i ministeriet derfor er jeg glad for at ministeren nu tilkendegiver at der kommer

nogle nye tal på det her men også fordi jeg mener i min krystalkugle at kunne se at der er en kæmpe chance for at det bliver billigere og billigere og det supplerer jo

vinteren og det tidlige forår så på den måde vil det jo være et godt supplement

teknologier supplerer hinanden godt biomasse er der jo også en del af i vindscenariet

svarer nogenlunde

vi lægger vægt på at når det er energisektoren når det er transportsektoren så får vi gang i

og det bliver min afslutning er at vi skal bruge den

til at hindre forkerte beslutninger

vi er enige om i det her folketing at vi ikke tror på flere store centrale kraftværker i fremtiden fordi ellers kan vi jo risikere at få flere store centrale kraftværker med kul eller biobrændsel men hvis vi ikke tror på det skal vi jo ikke prøve at lave et spor

risikerer at vi kommer til at lave forkerte beslutninger den risiko løber vi jo allerede lige nu fordi vi for eksempel i forhold til fjernvarme

faktisk har fået lavet nogle tilskudsmodeller og økonomimodeller som gør

biobrændselsløsninger men hvis vi nu faktisk tror at det er klogere fordi vi har så meget

at de bruger varmepumper så er det godt at vi har fået en tilskudspulje i finansloven det er jeg glad for at vi fik men det betyder jo faktisk også

tilskudsanalyse på plads så vi kan få tilskud

tage ude i fjernvarmesektoren da kan risikere at være kontraproduktive i forhold til det vi vil hvis vi ikke ved hvad vi vil

hvis vi ikke giver en retning får vi måske nogle beslutninger

anholt med det resultat at anholt havvindmøllepark blev dyrere end hvis vi havde bygget det i forhold til den tidsplan der var lavet af den tidligere regering så så det handler jo om rettidig omhu

og jeg satser på at vi gør det så billigt som muligt men jeg er da optaget af at folketinget lever op til det som jeg troede vi var enige om

det mål om at vi skulle være fossilfri

steen gade tilhører et socialistisk parti og ikke et kommunistisk men i de kommunistiske styrer henholdt man sig

det skal steen gade ikke stå på mål for men det er jo netop et dokumenteret eksempel på at man skal passe på med for tidligt at lægge sig fast på hvordan udviklingen skal være der er det bedre at lade markedskræfterne og de forskellige teknologier være neutrale

hvordan det skal være men jeg står ved at jeg har en retning

er jo derfor vi ikke bare er administratorer og embedsmænd jeg har prøvet at

politikere der gav nogle retningslinjer

hvad for en vej vi måske mest synes

blandt andet fordi det nuværende afgifts

det er i virkeligheden nogle politiske beslutninger

skal det ikke være tænkt lidt mere igennem end bare

sig fast på initiativer der kan styrke

tyve forstår jeg

jeg sige at det ikke umiddelbart ser ud til at være en klog vej

præcise forudsætninger om tilskud og afgifter i forhold til et bestemt scenarium eller et bestemt teknologimiks

det der ligger implicit i det her de to centrale finansieringselementer for energiforliget nemlig forsyningssikkerhedsafgiften og psoen er enten skrottet eller kuldsejlet

forudsætninger

et er at man let kan komme til at tage fejl i en

er måske nok det vigtigste

man aldrig kan forudsige teknologiernes udvikling aldrig det så vi med solcellerne som bare et år efter forliget viste sig at have alt for gunstige tilskudsregler når priserne faldt som de gjorde vi måtte tre gange ændre på principperne i afregningen med enorme frustrationer og samfundsspild til følge tænk på alle dem der investerede forgæves det er logikken

man så tro at det skulle være forstandigt at fortsætte denne styringsfilosofi hvor bestemte teknologier skal have bestemte tilskud i ti tyve og tredive år frem det er mig en gåde det magter jeg simpelt hen ikke at forstå

det bedste man kan gøre er at gå den modsatte vej nemlig at reducere alle disse tilskud og lade markedet bestemme hvad der er mest fornuftigt eventuelt med en bestemt fælles afgift på forureningsdelen

billigste løsning at der ikke sker fejlinvesteringer fordi man

at vi ikke kommer i den absurde situation at vi skal have for eksempel fire gange så mange vindmøller med enorme tilskud som ministeren ønsker sig samtidig med at vi ikke har teknologierne til at opsamle energien hvad der resulterer i

forære den væk ligesom tilfældet var da det blæste her ved nytårstid

kun kan blive større desto mere vi lænser folk for

pso afgifter når vi som nu gennemtvinger bestemte teknologivalg

markedet er parat til det

danske afgiftsplagede skatteborgere betaler altså på denne måde for at få fremstillet et produkt der ikke kan sælges på markedet og som eksempelvis nordmændene måbende

ganske gratis i visse perioder

som forslagsstillerne i deres gamle kommunistiske drømmesamfund så op til men det er endnu mere absurde

tredive årsplaner

om ikke alle har forstået hvorfor den socialistiske verden og dens planøkonomi brød sammen i nitten ni og firs det er jo ikke nok at man ændrer farven og fortæller at det

det grønne samfund hvis man fastholder den samme

leve i ren luft rene fødevarer god natur

underliggende dagsorden der er for vores energipolitik

ædel værdidagsorden der ligger til grund

forholder os til hvordan vi så skal udnytte de forskellige

min og det konservative folkepartis opfattelse at vi skal bruge den olie og gas

vi udvinde den skal vi få mest muligt ud af og så skal vi

anvende om det er vindscenariet om det er biomasse eller det der hedder bio plus eller brintscenariet

det må tiden vise det er for tidligt at tage stilling til det nu men det er da udmærket

at vi her i folketingssalen tager en debat om det får vendt de forskellige problemstillinger fordele

og finder ud af hvordan vi

hos os konservative har vi det sådan at vi meget gerne vil grøn omlægning

rigtig fornuftigt men den grønne omlægning lægger vi også op til skal ske i takt med at vi rent

det ikke går ud over den frihed og den selvstændighed familierne i øvrigt skal have

skal også tages det hensyn til virksomhederne at vi ikke pålægger

får sværere ved at skabe den vækst og den beskæftigelse som vi

det meget vigtigt at vi ikke bare taler om at blive ultragrønne men at balancen er i orden hver gang vi laver nye tiltag hvad enten det er over for borgerne eller erhvervslivet

tænker på hvad det koster og hvad regningen og konsekvensen er

ligger lidt langt foran fordi de andre ikke har fulgt med og man skal også

sig fuldstændig bevidst at det kræver et samfund med velstand

fornuftig investering det er en god idé at gøre det

det er fuldstændig afgørende at vi sørger for den grønne omlægning men takten

stå mål med hvad borgere og virksomheder kan overkomme

tages højde for hvad det er for nogle teknologier

de forskellige ordførere det nytter ikke noget at man for tidligt lægger sig fast på en bestemt teknologi vi forbeholder os ret til at være teknologineutrale sådan at der er et frit marked og den dag der er nogen der får en

energikilde på hånden som vi som samfund med fordel kan bruge så må vi ikke være låst af at vi har truffet for tidlige beslutninger i folketinget der gør at vi ikke kan bringe sådan noget i anvendelse derfor skal vi tænke os godt om og vi skal lade os klæde godt på af de eksperter vi er omgivet af det er energistyrelsen det er vores embedsmænd det er andre eksperter de skal have mulighed

det er det arbejde vi lægger for dagen det er det vi forbereder os på

og igen tak for den enhedslisten men det er i vores øjne og i vores optik for tidligt

starte en forberedelse det synes vi er okay men vi vil vente frem til to tusind og atten som det også er aftalt i det nuværende

det er jo i øvrigt et godt sted at tage udgangspunkt fordi vi nu ser

at eu pludselig sår tvivl om psoen altså den afgift på el som man betaler for den vedvarende energi

finde en løsning inden to tusind og sytten hvor den ordning

vi har nu udløber det viser bare

have tålmodighed og tænke sig godt om og træffe de rigtige beslutninger når den tid kommer og det ser vi frem til at medvirke til

femårsplaner nej i otteårsplaner er den borgerlige ordfører

føre energipolitik på og stolt af det resultat

for borgerne er blevet større og konkurrenceevnen har vist sig

set aftalte i to tusind og tolv det er jo derfor at vi siden to tusind og tolv da vi blev gjort opmærksomme på hvad konsekvensen blev for virksomhederne

villum christensen selv nævnte i sin ordførertale det er fuldstændig rigtigt det er data som regel når de kommer fra

christensen og godt for det men det var den pris vi

kunne pålægge borgere og virksomheder det var en fornuftig pris for den grønne omlægning men den må ikke blive

bliver der og efterhånden som krisen kradser og konkurrenceevnen bliver vanskeligere så skal vi jo også

ikke noget der er stationært heller ikke

eller muligheden og risikoen for fejlinvesteringer sådan har jeg forstået det hvad giver størst mulighed for fejlinvesteringer en markedsorienteret tilgang

ikke går ud og siger hvad den enkelte teknologi skal have af tilskud

skal produceres på

et system hvor politikere lige pludselig kan ændre på situationen akkurat som man gjorde med solcellerne og hvor rigtig mange virkelig fik foretaget fejlinvesteringer fordi forudsætningerne af politiske grunde blev ændret

er det markedet der er bedst til at sikre

fejlinvesteringer eller er det et offentligt finansieret system som på et hvilket som helst tidspunkt er afhængigt

ikke været en konkurrenceforskel og dermed ikke

det ville også give en konkurrenceforskel som ville gøre det

i det andet land fordi det der er billigere at drive virksomhed og fordi rammevilkårene simpelt hen er mere attraktive men man er jo også nødt til

atten skal der træffes beslutninger fordi alle også markedet har brug for

enighed i det her og jeg ser også med stor tilfredshed at det er et meget bredt flertal der står bag

forudsætninger der ændrer sig

jo sagt at hvis nu sol viser sig at være meget billigere næste gang vi skal træffe en beslutning om den kommende runde af investeringer så skal

har samme holdning og synes måske der er for lidt sol i det nuværende system jeg mener også at huske at

er alt sammen noget som vi vil have det bedst tænkelige beslutningsgrundlag for før vi tager stilling til

er klart at næste gang vi skal se på en kommende periode af energipolitik ser vi på

for en teknologi der har den laveste pris og den bedste indretning i forhold til vores behov og dermed spiller vi også præcis ind i det herre lars christian lilleholt siger

lade markedet bestemme hvad der er af udbud af forskellige energikilder på det tidspunkt hvor vi træffer vores beslutning for den kommende periode

markedskræfter og energipolitik den er interessant

herre mike legarth og herre villum christensen om

risiko for fejlinvesteringer og jeg hørte tidligere herre lars christian lilleholt snakke om hvordan

de nuværende meget lave oliepriser er i gang med at feje benene væk under hele skifergasmarkedet hvor der er foretaget meget betydelige investeringer i forventning

og når den forudsætning pludselig ikke er der længere fordi markedet skifter jamen så har man fejlinvesteringer der er mange der i de amerikanske skifergasfelter kommer til at brænde nallerne økonomisk

der lå til grund da de traf deres investeringsbeslutning det centrale i det her er at vi i dette høje ting tilsammen har truffet beslutninger der har bragt danmark længere end nogen andre lande i den grønne omstilling

gjort ved selv at opstille vindmøllerne det har vi gjort ved at lade markedet gøre det men vi har sikret os at markedet kunne træffe beslutninger i tillid til den afregning vi stiller dem

folk har turdet lave deres investeringer i tillid til at de også ville

hen lykkedes os at forene alle disse ting på en måde der har bragt danmark langt det er jo også derfor jeg er glad for debatten i dag den bekræfter mig i at vi er enige

at vi selvfølgelig går ind og stiller noget sikkerhed til rådighed for et marked på det bedst tænkelige sæt af forudsætninger vi måtte have men at vi selvfølgelig ikke er

har vi jo vist os handlekraftige i energiforligskredsen

i forhold til de forskellige og temmelig mange ting der er sket siden vi indgik energiaftalen i

at vi kommer til at træffe beslutninger på basis af vores bedste viden og at vi derefter er handlekraftige nok til at rette ind også når vi næste gang har truffet en beslutning om det næste skridt i den grønne omstilling som sagt

for en glimrende debat og jeg er da måske så radikalt sindet at jeg sagtens kan

det samme kunne komme på tale med benzinbiler i en fjern fremtid hvor man har et glimrende

både driftsmæssigt og indkøbsmæssigt alternativ i form af el eller brint

ikke længere være muligt at købe en benzinbil

lige så godt både prismæssigt og teknisk

kan udfase gamle teknologier

i praksis lige nu med glødepærer

et fint alternativ i form af pærer der giver det samme lys men bruger mindre energi

så skal de jo gerne vide hvor længe de kan få lov til at bruge den

i hele levetiden eller om ministeren om

mister den jo sin værdi fuldstændig så det er jo fordi der

skal bruge de her oplysninger til at investere efter

at lægge hånden under markedet og sikre og sikre markedet

siger at nu skal vi have så mange megawatt de skal produceres på de og de tidspunkter der afregnes til de og de priser

det er jo det vi gør når forbrugerne så skal betale

tilbage til spørgsmålet hvori er markedstænkningen når risikoen bliver lagt over hos borgerne mens den der investerer er sikker på både hvor meget man skal sælge

udgangspunktet for den tænkning der ligger bag det her

ligner det mest socialistisk økonomi eller ligner det markedsøkonomi eller hvordan

hvordan man nu sætter det her op men vi garanterer en afregningspris

i konkurrence med andre markedsaktører vinder en ordre på

omkring opstilling af en havvindmølle om ugen fra nu af og de næste tredive år er det også regeringens politik eller er det sådan en melding som

dagblad politiken

kul tidligere er jeg helt overbevist om

set fns klimapanels rapport her fra københavn der i meget høj grad sætter grænser for hvor meget

som jeg personlig er tilhænger af men det er ikke noget vi skal træffe beslutning om før vi kommer dertil i forligskredsen jeg har ikke noget særligt ønske om at bestille et givent antal havvindmøller om ugen eller måneden det er bare de effekttal der samlet set er i vindscenariet og har været nævnt i dagspressen der har ført til den der ting med

jeg tror at dem der overværer debatten

de danske borgere og de danske virksomheder bliver endnu mere forvirret når det er sådan at vi har en regering

spiller ud med forslag på egne vegne

form for vedvarende energi vi vil efterspørge på markedsmæssige vilkår

det afgørende spørgsmål her er jo hvordan vi sikrer os at vi i fremtiden har en energiforsyning i danmark som er baseret på nogle energikilder der ikke skaber yderligere miljøproblemer

set enig i at både vind og brintscenariet jo er præget af en efter min opfattelse fatal fejlvurdering af mulighederne inden for solenergiens

der er bestemt fatale fejl men det afgørende er jo at vi tager stilling til hvad det er for nogle miljømæssige påvirkninger vi vil acceptere

nogle klimamæssige påvirkninger vi vil acceptere

energikilder der måtte vise sig så lad mig bare sige at i virkeligheden er solenergien

kan tage højde for at de økonomiske forudsætninger for en ordning ændrer sig og så lave om på den ordning man kan så være rystende fortvivlet over at kombinationen af regeringens og europa kommissionens bureaukrati har gjort at det her har taget

det stadig væk på nogle områder er fuldstændig uigennemskueligt

det er nogle år siden at man har været på studietur i singapore for det må være baggrunden for den her meget store modvilje mod femårsplaner som præger adskillige af de

at i singapore betragter man ikke femårsplaner som et udtryk for at der stadig væk er en slags socialisme tilbage selv om ham der

dernede vistnok har en fortid som sådan en halvsocialist

et udtryk for at det kan være rigtig fornuftigt at lægge nogle planer for hvor det er man vil fokusere sin udvikling

de miljømæssige og klimamæssige omkostninger der var konsekvensen af at ville have en bestemt energiform var indregnet i priserne og det ville jo forudsætte at vi havde et ganske omfattende system med afgifter på forskellige energiformer som skulle bestemmes ud fra hvor meget klimapåvirkning

med den europæiske vindmølleindustri som

tilskud af nogen som helst art nej de har bare brug for at producenterne af de øvrige energiformer betaler for den miljøpåvirkning de har der erkender jeg sådan set at de systemer vi opbygger i danmark er nogle systemer som kompenserer for at det kan vi ikke komme igennem med jeg tror også det ville være rigtig svært at få det prissat helt præcist

til meget skænderi og megen diskussion om hvad der ville være den rigtige pris så måske er den metode vi bruger i danmark slet ikke så dum endda og den gør jo faktisk at det er ret nemt at forudse hvad el vil koste for el koster

set det det er forudsat til når prisen falder på det ene stiger psoen så det

gå ret meget langsommere end jordkloden

glad for igen at høre det synspunkt fra det konservative folkeparti at man stod ved den konservative værdi at vi har et ansvar over for fremtidige generationer

man stod ved det i grunden meget meget kloge konservative synspunkt at

skal efterlade regninger i børneværelset heller ikke miljø og klimaregninger kunne det nu bare brede sig til de resterende partier som stadig væk synes at det må man gerne altså overlade regningen til børnene og børnebørnene

være rigtig godt men alt i alt er det jo beroligende synes jeg at der stadig væk er et solidt flertal for at vi skal føre energipolitik i det her land